og femten godkendte økonomi og indenrigsministeriet alternativets anmeldelse om partiets deltagelse i det kommende folketingsvalg efter folketingets forretningsorden er alternativet

og uffe elbæk har meddelt mig at han ønsker at repræsentere denne gruppe i folketinget fra og med den trettende marts

og femten repræsenterer uffe elbæk alternativet

to og tredive af flemming møller mortensen marlene borst hansen annette vilhelmsen jørgen arbo bæhr og uffe elbæk og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte otte og firs imod

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og tredive af michael aastrup jensen søren espersen leif mikkelsen og brian mikkelsen

for stemte seks og halvfems

det er ikke tilfældet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

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

ønsker nogen at udtale sig

forhandlingen er sluttet jeg foreslår at

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som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

danmark varetager udbetalingerne af folkepension

barselsdagpenge og øvrige familieydelser og forslaget her er så at der er en række yderligere ydelser der nu skal flyttes fra kommunerne til udbetaling danmark for eksempel efterlevelseshjælp fleksydelse delpension

forudsætter så at der samtidig også sker en registersamkøring og at der oprettes en central dataenhed i udbetaling danmark i det lovforslag

registersamkøring og indhentning af ikkefølsomme personoplysninger

et nyt middel kan man sige der tages i brug og derfor

vi ønsker at opnå med udbetaling danmarks aktiviteter målet med hele udbetaling danmarks aktiviteter er naturligvis at sikre korrekt udbetaling af ydelser og samtidig også at forebygge at der sker socialt bedrageri det her med at sikre

det korrekte ydelsesgrundlag og dermed at den pågældende borger får de ydelser som vedkommende er berettiget til jamen det er vi naturligvis ikke modstandere af og derfor er jeg også meget enig

de bemærkninger der fremgår af lovforslaget hvor det noteres

vil styrke den enkelte borgers retssikkerhed og måske endda også tilliden til kan man sige

så er der elementet om at forebygge og undgå socialt bedrageri

af den holdning at socialt bedrageri skal bekæmpes for er der noget der virkelig underminerer tilliden til den fælles offentlige velfærd velfærd

vi har i forbindelse med med forarbejdet til fremsættelsen af lovforslaget her været lidt bekymrede i forhold til diskussionen om borgernes retssikkerhed når vi taler om om registersamkøring men vi har noteret os at man med lovforslaget fraviger persondatalovens bestemmelser om at der netop skal indhentes samtykke fra borgeren når der videregives oplysninger om personlige forhold men de spørgsmål vi har stillet i forbindelse med både retssikkerhed og proportionalitet

har vi fået gode og betryggende besvarelser på og vi har også noteret os at både justitsministeriet og datatilsynet har vurderet at det faktisk er i overensstemmelse med eu retten og der er ikke fra nogen af de to myndigheders

så jeg vil gerne kvittere for den gode dialog vi har haft med

socialministeren i forbindelse med forarbejdet til

opnået en fin balance i lovforslaget en balance mellem på den ene side at sikre effektiv og retvisende udbetaling af ydelser

side også at undgå socialt bedrageri og hensynet til den enkeltes retssikkerhed

ved førstebehandlingen at venstre har tænkt sig at støtte

og mest effektive måde og man har et ansvar for at indrette systemet på en måde der gør at der sker så få fejl som overhovedet muligt med fællesskabets penge det er vi socialdemokrater meget bevidste om hvis vi fortsat skal have et stærkt velfærdssamfund skal vi bruge pengene rigtigt både fordi vi ikke har råd til at klatte dem væk men også fordi vores velfærdssamfund skal drives effektivt og retfærdigt det er det som forslaget her i dag drejer sig om

lægges der op til at flytte administrationen af fem ordninger fra kommunerne til udbetaling danmark disse ordninger er efterlevelseshjælp til borgere med bopæl her i danmark fleksydelse delpension begravelseshjælp og international sygesikring når administrationen af disse ordninger bliver samlet i udbetaling danmark kan vi spare penge effektiviseringspotentialet ved at overflytte de fem områder er opgjort til cirka fem og fyrre procent af det nuværende ressourceforbrug ved fuld indfasning efter ni måneder vil vi kunne spare to og tyve million kroner om året fratrukket udgifter til implementering

den anden del af lovforslaget handler om at komme forkerte udbetalinger til livs

der både tale om decideret snyd men

også om utilsigtede menneskelige fejl både hos myndighederne og hos borgerne en analyse foretaget af deloitte sidste år viser at forkerte udbetalinger bekæmpes meget bedre med registersamkøringer end med for eksempel anonyme anmeldelser derfor handler anden del af lovforslaget om at udbetaling danmark skal kunne oprette en dataenhed til at lave netop registersamkøringer derudover skal

enheden kunne indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder

fra kommunerne registersamkøringerne vil ske med udgangspunkt i de beføjelser som de enkelte myndigheder allerede i dag har til at foretage samkøringer men da det vil være dyrt for den enkelte kommune at anskaffe og løbende udvikle et system til at lave registersamkøringer giver det bedre mening i stedet at benytte sig af de systemer og kompetencer som udbetaling danmark allerede har opbygget det er det vi gør med den nye dataenhed udbetaling danmark får mulighed for at foretage samkøringerne på vegne af de andre myndigheder men på nogle områder udvider forslaget dog mulighederne

ikkefølsomme oplysninger som kommunerne og styrelsen for videregående uddannelser ikke hidtil har kunnet lave det er dog vigtigt at understrege at denne udvidelse ikke går længere end de muligheder som udbetaling danmark allerede har i dag på sit eget myndighedsområde populært sagt kan man sige at den værktøjskasse som udbetaling danmark allerede har i dag på deres egne områder får de også mulighed for at bruge på nogle nye områder der bliver overflyttet der er altså tale om en harmonisering af samkøringsmulighederne som vil give mere ensartet kontrol på tværs af ydelsesområder

en tyk streg under at der med forslaget ikke flyttes myndighedskompetence fra for eksempel kommunerne til udbetaling danmark

at indhente ikkefølsomme personoplysninger derefter lave samkøringer for til sidst at give resultatet af samkøringerne til myndighederne det er stadig væk de respektive myndigheder der træffer afgørelse på baggrund af resultaterne af samkøringerne med forslaget overflytter vi administrationen af fem

en overflytning som vil frigøre midler til andre ting i vores samfund og derudover betyder lovforslaget at vi i højere grad forebygger og bekæmper forkerte udbetalinger begge dele er noget som styrker økonomien og tilliden til vores velfærdssamfund og derfor kan socialdemokraterne

sig blot en fortsættelse af den udvikling som har været i længere tid hvor udbetaling danmark

den grundlæggende sagsbehandling i tilskudssager til borgerne hvor det primært handler om objektive kriterier for tildelingen af tilskud af forskellig art det har på en måde vist sig at være en hensigtsmæssig måde at få afviklet de opgaver på problemet med udbetaling danmark opstår for mig at se der hvor udbetaling danmark

der hvor borgerne har brug for hjælp i forhold til at søge forstå eller rette på oplysninger og ansøgninger

eller som får forskellige forklaringer

behandler et forslag om at flytte flere områder over til udbetaling danmark

drøfte om den servicedel over for borgerne

en del af opgaven bliver løst på bedst mulig måde i dag hvordan sikrer vi at der fremadrettet er en service over for de borgere som ikke er så digitale som ikke er vedholdende nok til at vente på at komme igennem telefonsluserne og som ikke formår

de borgere som har brug for fortsat at kunne komme hen og tale med et andet menneske om de problemstillinger de har vi bliver nødt til at drøfte om vi ikke fortsat er nødt til at have en personlig borgerservice for de mennesker om vi ikke er nødt til at acceptere

også bliver nødt til at have et menneskeligt ansigt det kunne måske betyde at vi skal genoverveje strukturen er det nødvendigvis den bedste løsning at flytte hele håndteringen til udbetaling danmark eller er vi nødt til at overveje og sige at der fortsat skal være en indgang for borgerne i den enkelte kommune en dør ind til det offentlige for den enkelte borger det vil så betyde at medarbejderen bag denne dør skal have en mulighed for at hjælpe borgeren borgerens oplevelse bør være at systemet kun har én dør kun har ét ansigt derudover

at begrebet undringslister manifesterer sig det er lister som udbetaling danmark i dag laver til eget brug

ikke helt ser ud til at passe med de ydelser som borgerne

i forhold til at få for lidt i ydelse og i forhold til

forslaget sendes listerne til kommunerne til videre sagsbehandling borgerne oplyses ikke om at de står på listerne før sagsbehandleren har vurderet om der er noget at gå videre med

være fordi man i kommunen godt ved at selv om dataene måske ser mærkelige ud så er det faktisk korrekt den måde ydelsen gives på der hvor der er et problem med de her lister er at der i forslaget ikke er nogen klar

håndtering og sletning af listerne det er lagt hen til aftaler mellem udbetaling danmark og kommunerne det kan også godt være at det skal ligge i de aftaler men eftersom der håndteres lister over borgere

hvornår listerne detaljeret skal udarbejdes og hvor hurtigt kommunerne skal sagsbehandle dem men derimod må det være et krav at det

beskrives hvordan de aftaler der skal indgås mellem kontrolenheden og kommunerne indeholder klare retningslinjer om hvordan listerne udarbejdes bruges og destrueres herunder hvornår borgerne skal oplyses om at man sagsbehandles

vil jeg sige at der lige er et par ting vi skal have klarlagt i forhold til det lovforslag før vi i dansk folkeparti tage stilling til

kan håndtere nogle ting bruge de oplysninger man har

at vi bliver nødt til at kigge på det her en gang til og

hvordan sikrer vi et system hvor borgerne faktisk har et sted at gå hen med deres bekymring har et sted at gå hen med deres spørgsmål og kan

skal jeg ikke lige kunne sige i dag altså hvad man har tænkt dengang for mange år siden men i dag jeg bare se konsekvensen af det og derfor

nødt til at tage det op og få rettet det til så det kommer til at virke

noget kompetence tilbage til de borgerservicecentre og sige at de rent faktisk kan hjælpe borgerne at de rent faktisk kontakt til udbetaling danmark eller til skat eller til andre steder

den del af forslaget som handler om

jo desværre se at der i dag sker fejludbetalinger for et ret anseligt beløb det er jo ikke kun et spørgsmål om at

folk snyder det er også et spørgsmål om at

borgere og myndigheder måske fordi man ikke lige har fået opdateret nogle oplysninger vi har en interesse i at vi hverken udbetaler for lidt eller for meget til folk

det er mest hensigtsmæssigt og mindre ressourcekrævende hvis vi anvender en registersammenkøring og det er faktisk

meget mere effektivt end at basere

en kontrolindsats på for eksempel anonyme anmeldelser samtidig

kan vi også se at det vil være ret dyrt og besværligt hvis det ligesom var den enkelte kommune som skulle til at anskaffe

og udvikle sådan et registersammenkøringssystem og det er baggrunden for at vi med det her forslag

foreslår at bruge det system og de kompetencer som allerede er i udbetaling danmark i radikale venstre har vi lagt stor vægt på retssikkerheden i det her forslag og der er især to punkter som er vigtige for os

oplysninger som man har på et objektivt grundlag om indkomst og formue bopæl og adresse

man er enlig samlevende gift eller har børn derimod

må udbetaling danmark ikke foretage registersammenkøring af følsomme personoplysninger det betyder feks at udbetaling danmark under ingen omstændigheder må foretage registersammenkøring af oplysninger om helbred og medicinforbrug eller lignende og de må heller ikke tjekke om man for eksempel opfylder betingelserne for førtidspension om man har været til psykolog har begæret skilsmisse får hjælpemidler fra kommunen eller om man står i strafferegisteret det er skarpt afgrænset i

skal vi som borgere være sikret ved at registersammenkørslen ikke bliver gemt nogen steder udbetaling danmark må jo ikke selv gå ind på de områder som hører under kommunerne

vil udbetaling danmark sende en liste over de ting som man kunne være bekymret for til den enkelte kommune og så er det så op til kommunen at vurdere om man vil gå yderligere ind i sagen lige så snart

udbetaling danmark har sendt listen videre

skal den slettes hurtigst muligt som borgere skal vi altså ikke registreres nogen steder hverken hos udbetaling danmark eller i kommunen man vil kun kunne se at der er sket en registersammenkøring i de sager hvor kommunen faktisk er gået videre med det og har truffet en afgørelse om for eksempel at stoppe eller ændre ydelsen

er meget vigtigt for mig at der heller ikke kan træffes en afgørelse alene på baggrund af registersammenkørslen det vil altid kræve at kommunen går yderligere ind i sagen

hvis en modtager af børnetilskud som enlig forsørger tidligere har haft en samlever som er flyttet til en ny adresse så må udbetaling danmark gerne undersøge hvor mange der bor på den adresse

se at vedkommende har en adresse i en etværelses lejlighed sammen med fire andre mænd

må udbetaling danmark ikke foretage en registersamkøring af forbrugeroplysninger det vil sige el og vandforbrug

at se om det passer så det er simpelt hen fuldstændig afgrænset hvornår det er personfølsomt og hvornår

beslutning om om det giver mening at gå videre i sagen eller ej dermed tænker jeg at

vi har fundet den balance der skal være

adgang til at lave registersamkøring og på den anden side

til udbetaling danmark som jo har ansvaret

med udbetaling af en lang række sociale ydelser når det er sagt

der en række elementer i forslaget som vækker bekymring hos os og dem vil vi gerne have afklaret og drøftet i det videre udvalgsarbejde før vi

sige endeligt god for for forslaget og fire overordnede bekymringer er det

bruge min tid på herfra den første går på

kommunernes opgave hvis forslaget vedtages der bliver estimeret en række besparelser på omkring

to og tyve million kroner i kommunerne som de tilsyneladende skal kunne bruge på andre områder men det er jo sådan at kommunerne skal behandle de undringslister som udbetaling danmark udarbejder og oversender

hvert fald uklart hvad omfanget af de opgaver er og om de er modregnet i

som kom med forslaget og det vil vi gerne have bragt klarhed over

at kommunernes opgaver er klare tydelige og finansierede

den antagede effektiviseringsgevinst ved det her rent faktisk hænger sammen for det andet synes vi

det kan være en god idé at data og registerkompetente folk i udbetaling danmark udarbejder såkaldte undringslister selv om vi ikke mener det er et specielt præcist juridisk begreb men hvis det kan hjælpe kommunerne med at finde og udbedre fejl i udbetalingen af sociale ydelser

kan der være en idé i det og selvfølgelig skal de kriterier være offentligt tilgængelige men vi mangler helt konkret en beskrivelse af hvordan den udleverede data må og bør opbevares og behandles i kommunerne selv om det måske ikke er data af det man kalder personfølsom karakter skal det selvfølgelig behandles ordentligt respektfuldt og retmæssigt

egentlig derfor bede ministeren om at redegøre for hvordan vi sikrer at data bliver opbevaret behandlet og destrueret ordentligt i kommunerne et helt banalt spørgsmål der har rejst sig hos os

hvornår en undringsliste ikke længere er gældende hvad sker der med den gamle når udbetaling danmark kommer med en ny hvordan sikrer vi at

destrueret og at den nye begynder at gælde hele den procedure er meget meget svær at få hold på

i forslaget for det tredje

er vi en smule sådan lorne ved den her ukonkrete samarbejdsaftale mellem udbetaling danmark og kommunerne når lovforslaget lægger op til at ministeren kan fastsætte nærmere regler for samarbejdsaftalen med henblik på som det hedder at sikre det optimale grundlag for et forpligtende samarbejde så synes vi egentlig mangler lidt greb om det her i folketinget vi synes selvfølgelig at aftalen er helt afgørende for at det her samarbejde kan fungere ordentligt og tjene formålet om at finde og udbedre fejl på

og effektiv måde men skulle man ikke

samarbejdsaftale er for den ser jo faktisk ud til at skulle danne ramme om indtil flere af de ting man kan finde retssikkerhedsmæssigt problematisk og relevant at diskutere i den her sammenhæng

har vi en fjerde bekymring bliver det vel efterhånden

som er at lovforslaget lægger op til at udbetaling danmark skal samarbejde med private pensions og forsikringsselskaber

at intentionen er at personer som tilkendes førtidspension fra det offentlige kan gøres opmærksomhed på deres eventuelle rettigheder i private forsikrings eller pensionsordninger men vi er bekymret for om det her åbner for misbrug enten intenderet eller ikke intenderet

hvad er det for regler retningslinjer og begrænsninger som skal gælde for udbetaling danmarks samarbejde og dataudveksling med pensions og forsikringsselskaberne

er der et skift her i hvilket omfang må udbetaling danmark samarbejde

egentlig være at de her private registre ikke fremgår af undringskriterierne

helt afgørende for os i sf at en sådan hjemmel udelukkende er til for borgerne og ikke kan fungere som kontrol jeg savner egentlig lidt et godt argument for hvilket problem

den her hjemmel rent faktisk løser er det sådan at ministeren har en begrundet formodning om at førtidspensionister ikke er opmærksomme på deres rettigheder i private selskaber hvis det er tilfældet tænker jeg at

som af alle andre at de oplyser borgerne om deres rettigheder opsamlende vil

er positive over for forslaget men det er helt afgørende for os er at få bragt klarhed over de her dele som vi mener giver anledning til bekymring og vi håber at få det afklaret og rettet til i det kommende udvalgsarbejde

og sf om da vk regeringen og dansk folkeparti stemte loven igennem i i to tusind og ti dengang lavede vi oppositionspartierne en fælles betænkning hvor vi gav udtryk for vores frygt for at udbetaling danmark ville betyde dårligere service for borgerne

det var tvivlsomt om landets kommuner ville kunne opnå de besparelser som der blev lagt op til

disse betænkeligheder betænkeligheder havde regeringspartierne og sf glemt i to tusind og tolv hvor de sammen med de borgerlige partier stemte loven om etablering af udbetaling danmark igennem herudover kritiserede enhedslisten at oprettelsen af udbetaling danmark betød et yderligere tab af demokrati hvis en kommune leverer dårligere service eller forbryder sig mod borgernes retssikkerhed

har borgerne i det mindste den mulighed at demonstrere foran rådhuset eller stille kommunalbestyrelsen til regnskab ved førstkommende kommunalvalg men udbetaling danmark er en privat centralistisk organisation der er blevet udstyret med

myndighedsansvar så det får borgerne altså ikke ret meget ud af i det konkrete tilfælde siden oprettelsen af udbetaling danmark er der ikke sket noget som har givet os grund til at ændre opfattelse

er det bare mere af det samme med det lovforslag vi får her mere centralisering mere dobbeltarbejde for borgerne måske også for kommunerne

nu også på de nye områder der overdrages skal forholde sig til to forskellige myndigheder som om det ikke var svært nok at komme igennem hos kommunen i forvejen desværre betyder lovforslaget også at der skæres yderligere nogle lunser af borgernes retssikkerhed der sker yderligere fravigelser af en meget central paragraf i persondataloven nemlig § otte stykke tre som handler om at oplysninger om borgernes privatliv

til andre offentlige myndigheder uden borgerens samtykke det er så grelt at datatilsynet i sit høringssvar påpeger at der reelt sker en udhuling af denne meget centrale paragraf og det er skræmmende så overfladisk regeringen forholder sig til datatilsynets indtrængende opfordring til at tænke det grundigt igennem endnu en gang et andet eksempel er indførelsen af begrebet formodede samlever og formodede husstandsmedlem og adgangen til samkøring af registre hvad det angår uden at indhente borgerens samtykke vi er helt enige i ældre sagens kritik af dette vi er også enige i ældre sagens forslag om at der indføres klare definitioner af hvad det vil sige at være samlevende og disse kriterier bør bygge på objektivt konstaterbare forhold som udgifter til bolig vand varme el og andre faste udgifter der relaterer sig til det at have en bolig

jo påfaldende at det ønsker regeringen ikke begrundelsen er at sådanne faste rammer let kan omgås eller få utilsigtede virkninger med andre ord hvis der er

selvfølgelig skal gælde i de situationer

sagsbehandlingen sker tæt på borgeren vi synes der er en fornuftig balance i dette lovforslag

kommunernes økonomi for to tusind og femten det første hovedelement i lovforslaget er at overflytte myndighedsansvaret for efterlevelseshjælp begravelseshjælp internationale sygesikringssager fleksydelse og delpension fra kommunerne til udbetaling danmark så administrationen samles ét sted vi håber at en samling af ekspertisen kan sikre en ensartet og effektiv administration der kommer den enkelte borger til gode for konservative er det den enkeltes retssikkerhed der er vigtig vi hæfter os derfor ved at der i forbindelse med overflyttelse af opgaverne til udbetaling danmark vil være fokus på erfaringsopsamling og borgerens retssikkerhed

andet hovedelement i lovforslaget at oprette en dataenhed i regi af udbetaling danmark der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser herunder på de kommunale ydelsesområder dette skal blandt andet ske ved brug af data ved at samkøre registre på kommunale ydelsesområder

et tættere samarbejde mellem myndigheder herunder internationalt det har til formål at undgå socialt bedrageri og det støtter vi selvfølgelig fra det konservative folkepartis side dernæst skal vi sikre at udbetaling til borgeren sker på et korrekt grundlag det støtter vi også endelig indebærer lovforslaget

fra det offentlige og det har vi heller ikke nogen problemer med sluttelig er det glædeligt at lovforslaget medfører besparelser

vigtigt emne

led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og femten som flere har været inde på og med lovforslaget

flyttes administrationen af efterlevelseshjælp til borgere med bopæl her i landet fleksydelse delpension begravelseshjælp og international sygesikring fra kommunerne til udbetaling danmark

andre formål lovforslaget medfører også at der oprettes en baseenhed i udbetaling danmark der kan

ydelsesområder samt beføjelser til at kunne indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder på forespørgsel fra kommunerne og det giver mulighed for en

fejludbetalinger også over for snyd som flere også har været inde på samtidig med det indeholder lovforslaget også en række andre forslag der blandt andet skal medvirke til at forbedre samarbejdet mellem kommunerne og udbetaling danmark om kontrol af udbetalinger af

er der generel opbakning til at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå netop fejl og snyd men samtidig

der selvfølgelig også et stort fokus på borgernes retssikkerhed og at vi ikke får skabt et system som kan misbruges og det er jeg

den her balance afslutningsvis vil jeg gerne takke folketinget for en velvillig behandling af lovforslaget og jeg ser selvfølgelig frem til

vil stille mig til rådighed for eventuelle spørgsmål det gælder også de konkrete spørgsmål fra dansk folkeparti

til konventionen komiteen vil

kunne behandle sager for så vidt er tale om systematisk krænkelse eller mistanke om systematisk krænkelse af børns fastsatte rettigheder

protokollen komiteen kan ikke behandle sager hvor de nationale klageadgange ikke er udtømt

ikke tale om retlig proces det betyder i praksis at komiteen ikke kan omstøde en national afgørelse men alene komme

anbefalinger til de nationer nationer der tilslutter sig protokollen venstre støtter forslaget i danmark har vi klart fokus på børns rettigheder

barnets tarv og barnets interesser

danmark bør naturligvis bakke op om at systematiske krænkelser

at enkeltsager der strider mod konventionen kan behandles

der dermed hele tiden holdes fokus på børns rettigheder i alle lande herunder med vores ratificering også danmark venstres politik er fuldstændig klar på børneområdet

børn bedst mulige vilkår og vi finder det faktisk hensigtsmæssigt i disse sager at komiteen kan se vores skiftende regeringer over skulderen vi takker derfor regeringen for forslaget

af børnearbejde samt alt arbejde i saadanne fabrikker hvor helbred og sædelighed gaar tabt lige siden har børns vilkår ligget os meget

i november sidste år fyldte fns børnekonvention fem og tyve år

og ratificerer den valgfri protokol til som fn udarbejdede i to tusind og elleve

som vi tidligere har tiltrådt først var det klageadgangen til fns kvindekomité og senest var det

til fns handicapkomité som vi tiltrådte

sidste år begge gange har det handlet om at give danskere en ekstra mulighed for at klage og få en vurdering af deres sag og det er også gør nu for dette forslag er udtryk for den ambitiøse menneskerettighedspolitik som vi gerne vil føre vi vil gerne sætte høje standarder for danmarks forpligtelser

for det første vil den valgfri protokol til børnekonventionen give adgang til at danskere kan klage til fns børnekomité hvis de mener at de har fået

de rettigheder som er beskrevet i børnekonventionen

for det andet vil man også kunne klage hvis man mener at ens rettigheder er blevet krænket i henhold til to andre valgfri protokoller disse handler

henholdsvis om salg af børn

om inddragelse af børn i væbnede konflikter

kunne tage initiativ til at lave undersøgelser hvis det kommer dem for øre at der foregå alvorlige

alle ankemuligheder skal være udtømt

forslaget her vil betyde en ekstra mulighed for at børn

klage og få en vurdering af deres sag dermed vil det styrke børns rettigheder og vilkår

hvem kan være imod at sikre bedre rettigheder for børnene i verden vi gør også rigtig meget i danmark for at sikre børnene og børnenes rettigheder vi har i danmark i de seneste år givet børn flere rettigheder

centrum tænk bare på barnets reform forældreansvarsloven børnesamtaler med videre det er bare nogle

lidt større initiativer med tilhørende lovgivning som vi har fået implementeret

kun sige at der er løbende opmærksomhed på børns vilkår det skal selvfølgelig hele tiden gøres bedre

på rette vej i dansk folkeparti tror vi på at det handler om de handlinger

at man underskriver en procedure for henvendelser en rettighed til at klage til en komité i danmark har vi som vi jo alle ved ratificeret børnekonventionen og dermed også internationalt forpligtet os til at overholde konventionen og konventionen kan så påberåbes og anvendes af domstolene

også underskrevet de første to valgfri protokoller henholdsvis om inddragelse af børn i væbnede konflikter

salg af børn børneprostitution og børnepornografi begge protokoller er ratificeret med dansk folkepartis støtte fordi vi finder arbejdet vigtigt nu står vi så med et forslag om en tredje valgfri protokol om individuel klageadgang til fns komité for barnets rettigheder der er flere udfordringer i det forslag

vi giver en komité under fn en kompetence til at modtage og behandle individuelle klager det er en kompetence som retteligen bør fastholdes i det danske retssystem

det betyder på den ene side

er lige meget hvad den siger vi behøver jo

hvilket gør det ekstra betænkeligt fordi komiteen har magt uden at have reel magt i forbindelse med høringssvarene anføres det at klageadgangen vil styrke børns rettigheder i danmark det antyder jo på den ene side at der er et problem i dag med børns rettigheder i danmark det mener vi er noget

skal tage vældig alvorligt og gøre noget ved

illusion af at komiteen reelt kan sikre børns rettigheder hvilket så egentlig heller ikke er sandt fordi komiteen ikke har nogen myndighed i dansk folkeparti tager vi de internationale aftaler meget alvorligt også i praksis og ikke kun på papiret desværre er det ikke tilfældet for nogle lande i verden hvor de trods en underskrift af konventionen ikke behandler børn ordentligt der er eksempler på handel med børn børnesoldater tvangsægteskaber umenneskelige forhold for børnearbejdere og så videre og så videre vi hører jævnligt om

skal vi gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe

komiteen reelt havde myndighed til reelt at sikre børns rettigheder i de lande

begynde at tale om det indtil da

vi i dansk folkeparti hellere bruge vores kræfter på at sikre børns rettigheder i danmark via det danske retssystem

skal også tage kampen ude i verden for at bedre børns vilkår men vi tror ikke

tarv og interesser er noget der er bredt delt i folketinget men jeg

for så vidt komiteen havde regulær kompetence til at gribe ind så ville det være en anden sag det er jeg lidt interesseret i

ville være interesseret i at ratificere protokollen for så vidt at der kunne afsiges bindende retlige afgørelser

klageadgang til børnekomiteen det er et vigtigt skridt fordi det kommer til at kunne betyde en konkret forskel i virkeligheden

kommer det til at lyde sådan en lille smule teknisk når det bliver

noget fn sprog men det som vi jo åbner for her er at man som dansker kan klage til børnekomiteen hvis man mener at at rettighederne for børn bliver krænket i danmark plus som

den socialdemokratiske ordfører også var inde på at man kan klage

det der handler om salg af børn børneprostitution og børnepornografi

for at fns børnekomité af egen drift kan foretage undersøgelser på baggrund af pålidelige oplysninger om alvorlige eller systematiske krænkelser af konventionens rettigheder

er et kernefokusområde for sf og derfor støtter vi selvfølgelig forslaget

bemærket sige at vi selvfølgelig havde ønsket at man

havde taget skridtet fuldt ud og indskrevet børnekonventionen i dansk lov det ville have

ville have haft hænderne helt oppe over hovedet over

hvis deres rettigheder på den ene eller anden vis er blevet krænket

en væsentlig del af sfs børnepolitik og noget som vi jo heldigvis deler bredt i dette folketing

har danske børns kendskab til og mulighed for klageadgang været for ringe og danmark har tidligere været kritiseret af blandt

fns børnekomité for at børnene mangler tilgængelige klagemuligheder det er bekymrende og uacceptabelt

selvfølgelig positivt at vi med beslutningsforslaget kan sikre børns ret til at klage til børnekomiteen det sender i vores øjne et vigtigt politisk signal til børnene om at vi anerkender dem som selvstændige individer med rettigheder beslutningsforslaget er som sagt et skridt i den rigtige retning men det er forunderligt at det er regeringens eneste initiativ som opfølgning på udvalget om inkorporering

betænkning det ærgrer os rigtig meget i to tusind og seks skal fns børnekomité vurdere hvordan det går i danmark med at overholde børnekonventionen og her vil det være oplagt at kigge på hvordan danmark endelig fuldtonet kan gå ind og implementere børnekonventionen i dansk lov

selv i sit regeringsgrundlag fra to tusind og elleve nævnt

at man prioriterer børns rettigheder højt

ikke bare institut for menneskerettigheder men flere af børneorganisationerne kigger

at der vil komme til at ligge eventuelle udtalelser på regeringens hjemmeside og at man vil sørge for at den her protokol bliver oversat

og ikke bare formelt sørge for at man kan kigge

fremsat beslutningsforslaget

regeringen og det øvrige folketing at kunne sætte fokus på børns klageadgang og styrke børns rettigheder de facto og vi støtter selvfølgelig med glæde

det er som sfs ordfører lige præcis sagde det for et sekund siden de facto en styrkelse af børns retsstilling

en styrkelse af børnekonventionen som rettighedsbærer i vort samfund

i enhedslisten arbejder vi målrettet for at styrke børns individuelle rettigheder og anerkendelsen af børn som selvstændige

og ikke kun i kraft af deres tilknytning til

forældre og familie med det her beslutningsforslag kommer vi et stykke videre i det arbejde og vi opfordrer regeringen

med at udbrede kendskabet til børnekonventionens rettigheder og til den klageadgang som som vi nu skaber i

kendskab som skal udbredes direkte til børn men bestemt også til interesseorganisationer og de myndigheder som arbejder eller

det mangler vi vi mangler at børns individuelle rettigheder også

indtænkes i det generelle myndighedsarbejde i de forvaltningsafgørelser som dagligt træffes og som har en kæmpe betydning

og i de domstolsafgørelser der også

det er en mangel at børnekonventionen indtænkes i myndighedernes arbejde er det helt uforståeligt for enhedslisten at regeringen kun har fremsat det her ene beslutningsforslag

men også de øvrige fn konventioner for eksempel

regeringspartierne havde på et tidspunkt fuldstændig samme opfattelse som enhedslisten nemlig at disse helt centrale konventioner og deres

beskrevne rettigheder ikke kun skal være nogle hensigtserklæringer som forpligter danmark som stat men også skal være nogle rettigheder der kan håndhæves direkte ved domstolene og som borgerne kan pege på i en sagsbehandling i en klage eller i en retssag den tanke har regeringspartierne droppet

ordentligt ind og det er på trods af at et flertal i regeringens eget nedsatte udvalg

at det modsatte burde være tilfældet hvis man ønsker at styrke rettighederne både for børn men også for for eksempel mennesker med handicap i vores samfund enhedslisten kan selvfølgelig støtte det her forslag men vi bliver

fremsættelsestalen er komiteens beføjelser begrænset til at fremkomme med forslag og anbefalinger komiteens udtalelser er altså ikke retligt bindende og komiteen har ikke domstolslignende karakter regeringen vil derfor fra sag til sag kunne tage stilling til om den vil følge komiteens vejledende udtalelser liberal alliance

danmark skal overholde alle forhold

vi er tilhængere af at børns forhold og vilkår i udgangspunktet håndteres nationalt og helst ikke er genstand for påtaler udefra men vi kan godt tilslutte os at fns komité kan foretage en undersøgelse når særlige omstændigheder indtræffer det kan være lærerigt at folk udefra fortæller

vi synes også det er vigtigt at danmark ikke går enegang i ratifikationen

i et parløb med andre stater

blandt andet tyskland og må derfor sige at vi ikke står alene med ratifikationen det er vi tilfredse med

personligt at det er helt afgørende at også børn får adgang til at klage

behandlingen fortsætter nu i i socialudvalget

jeg ser selvfølgelig som jeg også gjorde

forslag frem til den videre dialog

spørgsmål der nu måtte være

har aftalt med økonomi og indenrigsministeren at

er herre michael aastrup jensen

med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter

er ingen tvivl om at lovforslaget lægger op til

en etablering af en særlig form for adressebeskyttelse der som nævnt rækker ud over sådan den almindelige adgang til at få registreret navne og adressebeskyttelse borgere der udsættes for alvorlige trusler som er relateret til æres eller samlivsrelaterede konflikter har mulighed for at få den særlige adressebeskyttelse det kræver så at de truede og udsatte borgere har bopæl eller et fast opholdssted og derudover kræver det en politifaglig vurdering der medgiver at borgeren har behov for at have en særlig adressebeskyttelse så alt i alt er det faktisk noget vi i venstre er rigtig rigtig positive over for vi synes kun at det er rigtig godt ikke mindst set i lyset af de situationer vi desværre har oplevet og ikke bare i pressen hvor der er folk

informantnetværk forskellige steder som simpelt hen kan byde ind med adresse

at nogle af de her personer kan få fat i personen og måske true eller indirekte eller direkte presse

til at komme tilbage til familien eller noget andet

hvert fald absolut ikke er ønskværdig

for et cpr system vi har

diskussion flere gange både med den nuværende minister

at vi ønsker at kigge på om et system som var rigtig godt

i den digitale tidsalder som vi lever i i dag

man også via cpr registeret har kunnet få alt for mange oplysninger men alt i alt

jeg absolut villig til at gå skridtet videre men jeg er da enig

faktisk bliver fundet af familierne igen for eksempel fordi faren eller moren kan ringe til lægen lægen og på den måde få tiltusket sig

er altså nogle konkrete anledninger hvor systemet ikke bliver misbrugt som sådan men

er stærkt nok der har givet anledning til at regeringen har igangsat det her arbejde og

mellem kvinder og mænd og retten til selv at vælge det

oplever vi at der er nogle unge der udsættes for social kontrol og er underlagt familiens krav om at leve efter et bestemt æreskodeks i værste fald betyder det at nogle børn og unge udsættes for undertrykkelse eller tvang

ikke acceptere og derfor er indsatsen mod æresrelaterede konflikter vigtig det her lovforslag følger så op på den del af strategien der handler om støtte til de unge konkret betyder lovforslaget at borgere som efter politiets vurdering har et særligt behov for adressebeskyttelse kan registreres uden fast bopæl i cpr registeret det betyder at borgerens faktiske bopæl eller faste opholdssted ikke fremgår af cpr på den måde

borgeren sikret mod uretmæssig udlevering af oplysninger om adressen fra cpr så indsatsen mod æresrelaterede konflikter er helt central for socialdemokraterne og regeringen vi vil ikke acceptere at borgere i danmark udsættes for utilbørlig social kontrol

helt tryg ved at det er politiet der vurderer hvornår den skal træde

så kan den ikke uretmæssigt udleveres og dermed

jeg har ikke gjort mig nogen tanker om hvordan et cpr system kan erstattes af noget andet og jeg ønsker egentlig heller ikke at kaste alle de bolde op i luften som venstre gør på nuværende tidspunkt

se at vi tager deres problemer alvorligt

har så meget med ære at gøre når det kommer

også tidligere i folketinget været behandlet forslag om rådgivning og handleplaner til unge i kommunalt regi som har været udsat for æresrelaterede forbrydelser og det her ligger jo i fin forlængelse af det vi har så også fra

side flere gange sagt at vi ønsker bedre muligheder for at man rent faktisk kan få et helt nyt cpr cpr nummer og det vil vi meget gerne opfordre regeringen

det kunne være relevant lige at give systemet et ekstra serviceeftersyn

når man kommer med det her forslag er det jo fordi der er nogle der har brugt det eksisterende system til uretmæssigt at hive oplysninger ud som er videregivet til til familiemedlemmer og til andre i nærmiljøet som ikke burde have kendskab til hvor en person opholder sig og det synes jeg faktisk også er et meget meget stort problem men altså vi støtter lovforslaget og opfordrer

også derfor der blev udarbejdet en national strategi mod æresrelaterede konflikter i to tusind og tolv

at folketinget i overvældende enighed i to tusind og tretten forpligtede kommunerne på at tilbyde borgere der er udsat for æresrelaterede konflikter eller er i risiko for at blive det en handleplan

som også som det fremgår af lovforslagets bemærkninger ofte er meget komplicerede og har mange nuancer

også derfor det er afgørende at alle de nødvendige kompetencer inddrages når der skal foretages trusselsvurderinger i den her type konflikter i sf er

en ren politifaglig vurdering alene

er tilstrækkelig det fremgår af høringsnotatet at rigspolitiet i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer til politikredsene om trusselsvurderinger vil inddrage relevante organisationer det synes vi er en lille smule løst formuleret og derfor kommer vi nok til at bede ministeren vurdere og redegøre for om rigspolitiet har de nødvendige kompetencer til at udarbejde retningslinjer til politikredsene og om politikredsene har de nødvendige kompetencer til at foretage de nødvendige og korrekte trusselsvurderinger men sf bakker alt i alt

bliver meget hurtigt set som et kulturelt problem hvorimod

hvis der udøves vold i nære relationer hos en etnisk dansk familie

med voldsudøverens psykiske problemer misbrug sociale problemer og lignende

kan man konkludere at man skal passe på med automatreaktioner også i en debat om æresrelaterede konflikter bestemt samtidig er

psykisk terror trusler meget streng social kontrol i nogle familier som bunder i bestemte kulturelle baggrunde og det skal vi også tage alvorligt uden at skære alle over en kam i to tusind og tolv

tog flere rigtig vigtige skridt

hvortil der er sket en stor stigning i antallet af henvendelser siden den startede det er gået støt

opad opad og det skal med al sandsynlighed ses

er nemlig ikke udtryk for at problemerne er blevet større men

at der er flere der henvender sig og tager imod en en udstrakt hånd

gratis anonym rådgivning hvis de henvender sig og at de også tilbydes en handleplan for deres fremtid

falder igennem det sikkerhedsnet man altså har forsøgt at skabe

fordi de ikke har kunnet skifte identitet ordentligt

cpr systemets adressebeskyttelse

gør det nemlig om ikke om ikke fuldstændig sikkert så i hvert fald mere sikkert at en familie eller et socialt miljø miljø ikke kan udnytte cpr systemet til

i den her udsatte position så kan registreres som fuldstændig værende uden bopæl selv om det ikke er tilfældet og at

en politifaglig vurdering om det skal være tilfældet

og myndighederne vil have svært ved at kontakte en så så derfor er det jo ikke noget

kritiserer lovforslaget i dets grundlag

set at regeringen måske skulle have lyttet til det og udvidet mulighederne en lille smule blandt andet for at andre end politiet

om det er nødvendigt når det er sagt er der jo ikke nogen tvivl om at det her

kalder man det psykiske problemer når det er folk med anden etnisk baggrund kalder man det kulturelle problemer kan fru pernille skipper fortælle

har slået deres søstre ihjel eller hvor fædre der har slået deres døtre ihjel fordi deres døtre eller søstre havde fået en kæreste som

her

gange at definere det som husspetakler når mænd gennemtæver deres hustruer og det er noget der

til inden for hjemmets egne fire vægge så vi har bestemt vores egne meget meget danske kulturelle problemer at gøre op med når det kommer til vold i nære relationer og det jeg talte om var

trusler på livet mod sin søster fordi søsteren har tilladt sig at få en kæreste

er ingen grund til at lægge skjul på at det er det det handler om så til selve lovforslaget heldigvis er det jo sådan at de fleste børn gerne vil kunne findes af deres forældre og deres familie vi er trygge ved at familien

men der er nogle familier hvor det er anderledes der er nogle familier hvor det ikke er sådan

det meget vigtigt at vedtage det her lovforslag så de også kan få den tryghed

at når vi allerede har en adressebeskyttelse hvad er det så der sker når adressen alligevel slipper ud det tyder på at i det eksisterende system er noget galt som regeringen bør gøre noget ved det tyder på at

kontakter ind i systemet og

for ellers kan vi risikere at de videregiver adressen til familien som stræber

livet eller vil begå vold mod deres familiemedlem det er lidt mærkeligt at regeringen sådan springer meget let hen over det og siger nå ja så er der myndighedspersoner som udleverer adressen selv om der er adressebeskyttelse

sig gøre fordi disse myndighedspersoner så slet ikke kan se adressen

at den eksisterende adressebeskyttelse ikke virker efter hensigten fordi der er myndighedspersoner der sætter deres forhold til bestemte personer som ønsker adressen højere end deres pligt i jobbet til ikke at udlevere adressen det synes jeg er et problem men vi stemmer for det her

nogle mennesker i danmark mod at de bliver forfulgt

at et system der egentlig skulle beskytte de pågældende ikke er tilstrækkelig godt da

alligevel oplever at deres ellers beskyttede adresse slipper ud på den ene eller på den anden måde men det her er som sagt

positivt skridt på vejen og så må man jo

anledning til også at gøre

overvejelser og se om man kan komme dybere ind i årsagsforklaringen med hensyn til hvorfor de her adresser

er der er læk i systemet som det er i dag

opholde sig lidt ved målgruppen for

det er jo som det er formuleret i bestemmelsen personer som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller

er målgruppen men der kunne jo sagtens være andre personer som er udsat for lige så store trusler blot i andre sammenhænge spørgsmålet er så hvorfor skal en person på grund af et familieforhold eller

et andet forhold til en bestemt person der er udsat for en trussel være omfattet af den her beskyttelse mens andre som måske er udsat for lige så

det kriminalpræventive råd kan jeg se gør i deres høringssvar i hvert fald opmærksom på at man måske skulle interessere sig lidt mere for trusselsgraden og lidt mindre for relationerne mellem de pågældende involverede personer det synes jeg i hvert fald er noget man bør interessere sig for under udvalgsarbejdet

for det grundlæggende problem er jo

er nogle der overhovedet finder på at true nogen i forbindelse med samlivsrelaterede konflikter og det burde vi måske sætte endnu hårdere ind over for

så en anden lovgivning og en anden minister så det skal vi jo ikke komme

forslagets kerne at den faktiske adresse slet ikke fremgår af cpr registeret og derfor heller ikke fra cpr vil blive leveret til de mange it systemer som aftager data fra cpr registeret det er en klar forbedring i forhold til i dag og det indebærer en reel begrænsning i forhold til hvor mange der rent faktisk kan få kendskab til adressen

herre ole birk olesen det er jo ikke udtryk for at det nuværende system ikke fungerer vi har ikke konkrete eksempler

hvert fald ikke kendskab til konkrete eksempler på

er skabt problemer for folk i æresrelaterede konflikter

et stærkt ønske som kan bidrage til trygheden at man får lavet den her model for de særlig grelle

tilfælde men det er altså ikke sådan at man kan sige

vi har altså valgt det her fordi det har været rejst

kunne bidrage til trygheden og fordi vi ikke har lyst

adressebeskyttelsen i det nuværende system

altid grund til at overveje om kan gøre det bedre særlig for dem der er allermest udsatte

oplevede tryghed som det vil være

kvindekrisecentre hvor jeg tror det blandt andet handler om trygheden og det

også på spørgsmål om om politiets kompetence i den henseende men jeg tror og håber da at vi er enige om at her i landet er det

sidste ende politiets opgave at vurdere hvem der er udsat og

kan være forskellige redskaber der skal

vil jeg bare understrege at det er der jo allerede regler for i dag og at der er logning i systemet

oplysninger som er underlagt

personbeskyttelse under politiet

så har de en række redskaber ud over det der måtte ligge her til at yde personbeskyttelse men vi går altså med lovforslaget

besluttet og det kan måske også være et svar til de mange der har ideer til hvad man ellers kunne gøre

så kan vi på den baggrund også vurdere om vi synes at

forslaget og lovgivningen er af den rette støbning jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske

at der i højere grad bliver skabt ligestilling mellem vores øer og det øvrige danmark der er ingen andre lokalsamfund i danmark

er brofaste mandø har jo ebbevej og derfor er mandø ikke omfattet af lovforslaget de fem økommuner er bornholm ærø samsø fanø og læsø lovforslaget vil helt klart skabe øget vækst på øerne nemlig ved at producenter på øerne kan få afskibet deres produktion til firs procent lavere udgifter end det er tilfældet i dag produkter der skal til øerne som for eksempel såsæd kunstgødning købmandsvarer

enhver kan sige sig selv at det har stor betydning for at sikre øerne som levende

vil det også have afsmittende positiv betydning for bosætning og turisme

danmark er et ørige og derfor er det helt rimeligt at vi på alle områder skaber ligestilling mellem alle dele af riget vi må ikke lade øerne sejle deres egen sø

de mennesker der forsøger at opretholde øernes liv ved at drive virksomhed skabe sociale og kulturelle aktiviteter

eller bosætte sig på øerne skal ikke

ved høje færgeafgifter på deres varer og gods jeg håber at vi også senere kan se på nedsættelse af

al øvrig transport som der for få dage siden er fremlagt rapport om og som der efterfølgende skal ske politisk behandling af som sagt

danmarks øer har folk været rigtig gode til at forklare om deres problemstillinger og de barrierer som de støder på i hverdagen ud fra deres fortællinger står det klart at færgeforbindelse til fastlandet der både er lettilgængelig og mulig at betale er helt essentiel for øboernes trivsel og øernes mulighed for vækst det er både en mulig og overskuelig konkret opgave som danmarks folkevalgte må tage på sig og det gør vi så her i dag lovforslaget vi behandler i dag er en del af den vækstpakke der blev indgået aftale om i juni sidste år

sikrer vi at fragt til og fra øer

ikke er brofaste gøres billigere helt konkret vil vi yde tilskud til økommuner og kommuner med mindre øer som så skal bruges til at sænke billetpriserne på godstransporten i dag er det dyrt at fragte gods ad færgevejen til både de små og de store øer

det er svært at drive dagligvarehandel at landbrugsprodukterne er dyrere at producere

de virksomheder der leverer varer til fastlandet og til eksport ud af danmark er pålagt en ekstra udgift der gør det svært for dem at konkurrere og dermed bevare arbejdspladserne på øerne ved at vedtage l en hundrede og ni og halvtreds giver vi således øboerne bedre øboerne bedre mulighed for at kunne leve på vilkår der ligner det der gælder for resten af danmarks befolkning og det sikrer en forbedring af betingelserne for forretning og produktion på vores øer

tale om at tilskuddet gives uden krav for der er tale om mange penge nærmere bestemt halvtreds million

derfor bliver det også muligt for økonomi

indenrigsministeren at fastsætte regler der sikrer at de penge der gives i tilskud rent faktisk anvendes til at nedsætte fragtraterne det sikrer at pengene bliver brugt efter formålet og det er rigtig fornuftigt når det er sagt

jeg gerne slå fast at det skal være en enkel og let ordning at administrere vi skal ikke skabe mere belastning for kommuner med småøer eller økommuner end højst nødvendigt med en reduktion

får danmarks mindre øer nogle mere rimelige betingelser og det er til alle danskeres fordel de bedre betingelser kan bane vejen for vækst på småøerne og i økommunerne

nødvendighed hvis vi ønsker et fortsat sammenhængende danmark det ønsker socialdemokraterne og derfor kan vi støtte

i den situation at vores

er blomstrende helårssamfund men de er altså udfordret

blandt andet erhvervsdelen og det er den del vi i dag giver et skub men for at være sikker på at

også bliver gennemført efter de gode intentioner vi har så tænker jeg det er vigtigt at vi

sådan at det ikke er muligt for kommunerne at tolke den lovgivning vi sender ud i dag

det her med § tyve tilskuddet og der står her at økonomi og indenrigsministeriet i

en rundspørge i de kommuner som modtager § tyve tilskud om hvad de ekstra midler skulle anvendes til i to tusind og fjorten rundspørgen viste at de ekstra midler på det tidspunkt kun i begrænset omfang var udmøntet i initiativer i forhold til intentionerne om udvikling af færgedriften med andre ord

bestemt ikke alle pengene som man afsatte til småøerne der også endte med at havne på småøerne det er den fejl vi ikke skal begå en gang til og derfor tænker jeg at det er utrolig vigtigt at vi så i stykke seks

det er meget vigtigt at det overhovedet ikke er tolkbart

for kommunerne jeg synes det er fint at de skal aflevere en redegørelse om det men jeg synes det er vigtigt at

vil vi jo gerne hilse forslaget velkommen vi synes det er alle tiders og vi er rigtig glade for regeringens opbakning til dansk folkepartis forslag men lad os nu sikre at det bliver gjort ordentligt fra starten af det værst tænkelige vi kan komme ud for

bruger vores kommuner pengene til alt muligt andet det er utrolig vigtigt at vi ikke havner i den situation

at understøtte erhvervsudviklingen i øsamfundene det er et mål som ligger i smuk forlængelse af sfs politik for de danske yderområder samtidig er der den styrke ved lovforslaget at ministeren i modsætning til generelle bloktilskud har større sikkerhed for at tilskuddene

går målrettet til at billiggøre transporten til og fra de små øer ministeren får nemlig hjemmel til at gøre tilskuddet til

betinget af at det særlige tilskud der allerede i dag ydes i medfør af § tyve stykke

er anvendt i overensstemmelse med intentionerne bag forhøjelsen

sige til dækning af de særlige udgifter kommunen har i forbindelse med færgedrift til øerne

vi jo har snakket ganske længe om

gældende fra to tusind og fjorten som forhøjede det generelle tilskud til de små øer

sammenslutningen af danske småøer med femten million

i øvrigt glade for at der i lovforslaget det er vi faktisk rigtig glade for

er medtaget at tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport kan gøres betinget af at kommunerne med de små øer kan redegøre for anvendelsen af beløbet fra den tidligere aftale altså de der tretten million kroner intentionen var

færgesekretariatet at gøre persontransporten i turistydersæsonen gratis tillige med godstransporten og en ø som endelave har i

et fantastisk forsøg med gratis transport

bemyndigelsen til ministeren om at han kan gøre tilskuddet til nedsættelse af godstaksterne betinget af om de tretten million kroner er brugt efter hensigten skal ændres til et skal

det har nemlig vist sig at kommunerne med små øer med enkelte undtagelser det skal indrømmes ikke har brugt pengene efter hensigten

sådan mere overordnet kan man sige at

medvirke til at sikre udviklingen af og på

berører jo hele problematikken om bloktilskud kontra målrettede tilskud fra statens side og når nogle kommuner i deres høringssvar

at det er en noget bureaukratisk ordning der etableres med afrapportering og redegørelse for pengenes anvendelse og jeg skal give dig skal jeg er det nok udtryk for lidt af det samme

nemmere hvis vi fik pengene ude i kommunerne så skal vi nok selv bestemme hvordan pengene skal bruges

her gør vi nok klogt i at tage erfaringerne i agt og lovforslaget sikrer da også især hvis vi ændrer kan til skal at pengene rent faktisk bruges på det

bornholms regionskommune i deres høringssvar skriver at der skal sikres en kontrolmekanisme således at nedsættelserne af godstaksterne kommer fragtkunderne til gode

det fuldstændig rigtigt og

set lidt af det samme meningen med det her initiativ er jo ikke at vi skal fylde lommerne på færgerederierne eller vognmændene der fragter godset over ej heller en slunken kommunekasse her og der det skal komme godsmodtagere og godsafsendere til gode i sidste ende forbrugerne

med at holde øje med om priserne nu også rent faktisk falder

at høringssvaret fra fanø giver anledning til bekymring

en del harme derfor lige et par kommentarer til det kommunen forudser nemlig vanskeligheder med at leve op til lovforslagets krav om at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegørelse om

og hvorfor nu det jo det er fordi fanø kommune som de skriver gentagne gange har forsøgt at få adgang til regnskabsmateriale fra udbyderen rederiet færgen for at få indsigt i netop prisfastsættelsen

det er efter min mening simpelt hen ikke acceptabelt at et rederi som oven i købet er ejet med halvtreds procent af staten gennem transportministeriet og som står til at nyde godt af et kommende statsligt tilskud

jeg synes også at man kan sige at færgen fortsætter sin uheldige optræden idet det heller ikke er lykkedes for den arbejdsgruppe som fredag barslede med en analyse af trafikal ligestilling

jeg forstår simpelt hen ikke at transportministeriet som medejer af færgen vil medvirke til en sådan optræden her står vi altså med et rederi som kan se frem til stigende omsætning i kraft af statslige tilskud men som ikke spiller med i udviklingen af færgedriften og ikke spiller med i i folketingets dagsorden jeg har været ude med en pressemeddelelse og

af folketingets arbejde for at sikre billig færgedrift til øerne

det skal være endog særdeles fint vejr før vi begiver os som endagsturister eller weekendturister til fanø

det billigere at tage bilen eller cyklen til blåvand

vi vil i udvalgsarbejdet problematisere hvorfor havneafgifter og godshåndtering i havnene ikke kan medtages i forslaget

der er er besværligheder nok på de her småøer men i bund og

øvrigt spænder ben for det samme erhvervsliv i en række andre sammenhænge det gør

dårlige rammevilkår planloven kystsikringsloven og

mange andre ting som gør det svært

ført og den har efterhånden været ført ret længe

så så det er

om hvilken politik der føres

vi kan også godt medvirke til en større grad af ligestilling i forhold til andre transportformer

flere regler og mere kontrol og mere sikkerhed for at pengene lander der hvor de skal

må så så lære at tage det her ind i debatten når

de her områder sådan at det ikke ligesom er en folketingssag at skulle overrule nogle byråd

hvis man kan finde eksempler på at

deres byrådsmedlemmer svar på hvad man kan forvente når de stiller op

man nærmer sig et valg også et byrådsvalg er der mulighed for at

lige i kortene for liberal alliance

lave flere benspænd for det kommunale selvstyre

i samme åndedrag øget administration

at det er nødvendigt for det burde virkelig være en æressag for et byråd

forfølge de signaler der er sendt herfra så

vi ikke er en del af vækstaftalen og det er vi ikke fordi

da hjørner der falder ud på en måde som vi kan støtte og det her i dag er så et af dem

i vedligeholdelse og så videre

det var det ene det andet er

lillebitte mindretal i den store kommune og det er jo nemmere at

herre flemming damgaard

man jo sådan set på vej til at aflyse det lokale demokrati som noget der duer og kan tage sig af borgernes nære omsorg og så videre

fra den side af salen men nu noterer jeg mig at det er sådan liberal alliance vil gerne understrege at vi

så der er så stor en grad af selvbestemmelse som muligt og så få centrale regler som muligt det er sådan set den måde

forfølge et synspunkt om personlig frihed og demokrati i det her land

bare fastholde at det er vigtigt at appellere til

så lokalt som muligt tager stilling til

tror ikke der er nogen her der er uenige men når virkeligheden så

efter de intentioner vi har med nogle lovforslag

at forhøje tilskuddet til de små øer med femten million kroner og

bevillingen til flere pædagoger i daginstitutioner

efter hensigten hvad er alternativet så

de ikke får noget valg er det bare flere henstillinger mere appel

ikke alle kommuner men nogle kommuner rent faktisk undslår sig

derfor mener jeg bare det er rigtig dårligt

de steder hvor der måske er mindre hensigtsmæssig

siger så

regler og mere bureaukrati og mere styring af pengene

mindre lokalt selvstyre det er sådan set en selvforstærkende udvikling der

det er altid nemmere herindefra

lov mere og så lige en ministerbemyndigelse

indrapportering og store rapporter som fine folk kan sidde

hvad med at vise tillid

minde borgerne om at de sådan set skal afæske deres egne politikere nogle holdninger til de her ting det er da en relevant diskussion

man måske diskuterer mindre væsentlige spørgsmål når der er valgkamp lokalt

skal bruges til der mener jeg da det er helt legitimt for folketinget at sige på trods af kommunalt demokrati og

kommuner som er trængt på deres økonomi

at fordi vi detailstyrer alle bevillinger og pengestrømme

er være en krone der bliver brugt lidt anderledes end vi har forestillet os herindefra

til småøerne og ikke til de slunkne kommunekasser og når vi bliver enige om nedsættelse i til godstransport på øerne

selvfølgelig går til det men i virkelighedens verden ser det jo desværre anderledes ud er herre leif mikkelsen ikke enig i at det som vi er i gang med at behandle her

noget vi gør for at tilfredsstille nogle kommuner

i den ideelle verden og det er fordi vi meget længe altid har lavet central lovgivning og flere lappeløsninger og flere tilskud og særregler og indrapporteringer og så videre til sidst er det bare et spørgsmål om at man sådan set kan klare sig som byrådsmedlem hvis bare man overholder alle de regler

det reducerer værdien

der faktisk kan tænke selv og finde ud af

en appel det er alvorligt så det er ikke nok bare at regne

at der skal politisk handling til hvis vi skal gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne og på øerne med aftalen om en vækstpakke fra juni to tusind og fjorten er der afsat midler til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i øsamfundene

hvor vi ud over at give mulighed for lavere takster også sender et signal til alle beboere på øsamfundene om at vi også ønsker fremskridt og udvikling i deres lokalsamfund

lovforslaget løser ikke problemet alene vi ser gerne at regeringen går videre og sikrer internet og mobildækning overalt i danmark internet og mobildækning er en forudsætning for at man kan arbejde og bosætte sig på øer og i landdistrikter det konkrete lovforslag udmønter en del af initiativet

omhandler lavere takster for godstransport til og fra øer på de færgeruter der ikke er statslige nedsættelse af færgetakster for godstransport kan maksimalt udgøre firs procent af færgetaksten per første januar to tusind og femten vi synes også godt om udgangspunktet for tilrettelæggelsen af ordningen

kommunerne vi har fuld tillid til at de kan administrere ordningen de

ønsket om at understøtte erhvervsudviklingen i øsamfundene gennem en permanent nedsættelse af færgetakster for godstransport

det her forslag er velegnet til at give et bidrag til erhvervslivet på

man fortsat kan producere på øerne og for en lav takst få varerne til fastlandet den nye ordning vil betyde lavere omkostninger for erhvervslivet på øerne og dermed fremme vækst og levende helårssamfund på øerne jeg håber at vi kan få en hurtig udvalgsbehandling af hensyn til den videre udmøntning af initiativet i kommunerne og vil derfor også bare lige her og nu sige at når vi lægger op til at

os at det er et indfasningsspørgsmål når vi er sikre på at pengene bliver brugt rigtigt

derfor vi har formuleret bestemmelsen som vi har som det også fremgår af af høringsnotatet så jeg håber

det er bestemt ikke fordi vi ikke agter at følge op på at pengene bliver anvendt rigtigt det er bare et spørgsmål om at når vi så har gjort det i nogen tid og er trygge ved det

måske ikke fortsætte bureaukratiet for tid og evighed

som foreslået tidligere vil pålægge os i regeringen at fremsætte et lovforslag som fastfryser grundskylden i kroner og øre på det nominelle nominelle niveau i to tusind og atten og kun hvis kommunerne beslutter at ændre grundskyldspromillen vil grundskylden

ændre sig endvidere foreslår det konservative

at ansvaret for at opkræve grundskyld flyttes fra kommunerne til staten jeg kan lige så godt slå fast med det samme og

at den første del af beslutningsforslaget om at grundskylden skal fastfryses på det nominelle niveau i to tusind og fjorten efter min opfattelse er helt uansvarligt for det første giver det et meget betydeligt provenutab for det andet er det fordelingsmæssigt skævt og for det tredje risikerer det at bidrage til en ustabil økonomi vi har over de seneste år set stigende boligpriser

det få store konsekvenser for boligmarkedet og for dansk økonomi det virker ganske enkelt ikke som om

overhovedet har overvejet den problemstilling endsige lært af fortiden jeg skal anerkende at det

alene for ejerboligernes vedkommende vil medføre et provenutab på fire

kroner i to tusind og tyve men på længere sigt vil forslaget have endnu mere vidtgående konsekvenser for provenuet fra grundskylden vil løbende blive udhulet da det konservative

at grundskylden skal fastfryses nominelt altså i kroner og øre det kan man

at forslaget skal finansieres af en tilsvarende lavere stigning i

er jo også noget man kan mene

det var politifolk man ville ansætte flere af

en vej som regeringen kan støtte i en tid hvor vi har demografisk modvind store årgange af ældre forlader arbejdsmarkedet og afløses af mindre generationer af unge der træder ind på arbejdsmarkedet

brug for og plads til en omend beskeden holdbar vækst i det offentlige forbrug så vi kan forbedre velfærden og skabe grundlag for og investering i vækst og udvikling lad mig så i øvrigt minde om at det var den tidligere regering der tilbage i to tusind og tre indførte den såkaldte stigningsbegrænsningsregel som det konservative folkeparti nu åbenbart ikke længere holder af reglen betyder som bekendt at grundskylden maksimalt kan stige med syv procent om året mange har haft glæde af reglen under højkonjunkturen hvor der opstod stigninger på en del ejendomme særlig i hovedstadsområdet og som konsekvens af reglerne er grundskylden så steget gradvis det er derfor den fortsætter med at stige særlig i hovedstadsområdet indtil grundskylden igen beregnes af den faktiske grundværdi det var det man syntes var fair i den daværende regering på det tidspunkt og det synes vi

set fortsat er fair hvis man følger det konservative folkepartis

man komme i den bizarre situation at nogle grundejere vil få permanentgjort den reduktion i grundskylden som de har opnået på nuværende tidspunkt som følge af grundskatteloftet

der betaler skat af den faktiske grundværdi vil ikke få rabat den gruppe vil ligefrem med

kunne opleve at grundskylden fastfryses selv om grundværdierne eventuelt falder

gennemtænkt model med al respekt som det konservative

i dag kan der på grund af stigningsbegrænsningen være en vis tidsforskydning

må det være de faktiske grundværdier der skal beskattes hverken mere eller mindre og så må man jo diskutere niveauet de fordelingsmæssige konsekvenser af forslaget er meget skæve boligejere der hidtil ikke har betalt grundskyld af den fulde grundværdi vil få låst deres grundskyld fast til under ejendommens egentlige værdi de boligejere vil typisk have høje indtægter og være bosat i bestemte dele af landet først og fremmest omkring hovedstaden mange vil oven i købet have fået en stor skattefri kapitalgevinst på deres ejerbolig

det fortsat er kommunalbestyrelsen der skal fastsætte grundskyldspromillen så langt så godt

må det være kommunalbestyrelsen der skal stå til ansvar over for vælgerne

få ændringer i de kommunale grundskyldspromiller er der med de vedtagne budgetter for to tusind og fjorten og femten faktisk sket et lille fald i den gennemsnitlige grundskyldspromille

ansvaret for at opkræve grundskylden skal overdrages fra kommunen til staten jeg forstår det på

at staten har besluttet at grundejernes grundskyld kan stige med op til syv procent om året

har bestemt at promillen minimum skal være sekstende

ved at følge for det første omfatter regeringens

de økonomiske udfordringer for hele den danske økonomi altså også kommunernes økonomi derfor er den kommunale grundskyld selvfølgelig en del af planen men det betyder ikke på nogen måde at grundskylden er blevet en statslig skat eller

nogen naturlig følge at staten skulle opkræve den for det andet er det jo rigtigt

har besluttet de overordnede rammer for opkrævning af grundskylden

skal fastsætte grundskyldspromillen og grundskylden er og forbliver derfor også

er det vigtigt at den sammenhæng er synlig for borgerne så de kan vurdere den kommunale service i forhold til den opkrævede skat og det sker bedst ved at det fortsat er kommunerne der opkræver grundskylden i øvrigt vil det konservative

være besværligt og bureaukratisk det er generelt kommunalbestyrelsen der træffer afgørelser inden for de fastsatte rammer i den kommunale ejendomsskattelov for eksempel om der skal bevilges helt eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld for visse ejendomstyper kommunerne ville med det konservative

skulle indberette alle afgørelser som de træffer efter

til staten som så skal opkræve den endelige grundskyld det er ikke en løsning der vil fremme effektiviteten i den offentlige sektor det vil tværtimod bidrage til at skabe uklarhed både mellem stat og kommuner og ikke mindst i forhold til borgerne

få svært ved at gennemskue hvilken myndighed der administrerer reglerne om grundskyld jeg ser derfor

grund til at ændre på ansvarsfordelingen mellem stat og kommuner i forhold til opkrævning af grundskylden og kan således hverken støtte den første eller den anden del af

hus i snekkersten deres ejendomsskat er steget fra syttentusinde og femhundrede kroner til halvtredstusind kroner det er en ekstraudgift for familien på toogtredivetusinde og femhundrede kroner

i alle familier så mit spørgsmål til ministeren er om man vil acceptere at der er familier helt almindelige familier som ikke kan blive boende i det hus som de har købt og som de troede de havde en fremtid i

og tyve og endnu flere på sigt

hvis man havde dem jo i stedet for kunne have været anvendt på at sænke personskatterne så er det ikke afgørende om man er lejer eller ejer

har haft glæde af de andre skatterabatter der har været på ejerboligområdet igennem mange år men nej her prioriterer det konservative folkeparti altså helt specifikt

altså ikke forholder sig til at udviklingen her som jo er skabt under den tidligere regering med det

er med til at sørge for at vi ikke får en ny

tidspunkt hvor der er lav rente og igen er

borgerne og her særlig boligejerne fornyet utryghed ved at blæse luft under tryk

med tredive procent det kan være den unge familie som bor i

nogen til at overtage deres hus så spørgsmålet

om man vil lade stå til

fordi grundskylden får lov til at stige år efter år uden at regeringen gør

et kunstigt niveau her som vil begunstige nogle som har haft høje prisstigninger på et tidspunkt hvor grundskylden ikke fulgte med på grund af det loft man selv har indført

alle andre som så kan slutte sig til køen af lejere der ingen glæde får af det her forslag eller synes man at den skattepolitik vi skal føre herinde skal komme alle til gavn

er ført en skattepolitik som er entydigt til gavn for boligejerne

har været økonomisk ansvarlig i forhold til at undgå

da krisen ramte os og blev forstærket af en boligboble som er understøttet

med nye rabatter til de samme

er den centrale udfordring og man kan altså ikke bruge pengene to gange derfor spørger jeg bare hvad med alle dem der bor til leje selv i hovedstadsområdet som man åbenbart

en chance for at forbedre deres økonomi hvis man mener at man har pengene til det det vil have den fordel at det bidrager til

og dermed til at fremme væksten frem for det her som risikerer at

alle er jo enige om at den medløbende politik der

boligområdet var med til at påvirke priserne og jeg tror ikke at der er nogen boligejere der synes at de sidste fire fem år

i og lad os se om vi ikke kommer til at arbejde med det sammen på den ene eller på den anden måde derfor er mit spørgsmål

husejerne hvis venstres formand lover et egentligt skattestop

må det vel også gælde de tres procent af de danske familier

høre venstres ordfører hvad synes venstres ordfører om at han har partifæller som går ud og siger at de vil arbejde for at fastfryse grundskylden når venstre i virkeligheden ikke arbejder for det er det ikke ligesom at stikke blår i øjnene på deres vælgere så deres vælgere tror at de får en bestemt politik hvis de stemmer på disse venstrefolk her i hovedstadsområdet

slet ikke fordi venstres holdning jo repræsenteres af ordføreren deroppe

at sige at havde man midlerne til det

havde man hellere sænket skatten på arbejde og for erhvervslivet fordi som

det ville skabe jobs og det ville skabe udvikling så er mit spørgsmål

ordføreren så at det konkrete forslag vi behandler her vil skabe altså hvad vil der komme ud af det forslag de konservative har

vi risikerer at blæse mere luft i en ny boligboble

jeg frygter der kommer ud af det her forslag men jeg er da interesseret i at høre hvordan venstres ordfører vurderer konsekvenserne

altså med andre ord nulvækst i vores velfærd en fastfrysning af grundskylden

kommet med den konservative ønskeliste

er lang og den er dyr listen indeholder alt lige fra en afskaffelse af topskatten og arveafgiften

af selskabsskatten og registreringsafgiften ligesom en række andre afgifter også skal lettes eller helt fjernes

måde kan det jo lyde meget rart men med til historien hører også at pengene skal findes et sted og her synes jeg at det

klæde de konservative at fremlægge et mere klart svar på

forslag vi står med i dag socialdemokraterne vil ikke den nulvækst som skærer ned

vores velfærd vi mener at der skal være plads til at investere i fællesskabet og plads til en beskeden stigning i de offentlige udgifter der er brug for

investere i vores fællesskab hvis vi skal kunne levere samme offentlige service i takt med at der kommer flere ældre og flere studerende samtidig med at sundhedsvæsenet for eksempel skal kunne anvende den nyeste og ofte også dyrere behandlingsform og medicin

den samme erkendelse havde de konservative jo selv da man sad i regering i vk regeringens

og tyve plan stod der og nu citerer jeg altså

de borgerliges egne ord følgende nulvækst i det offentlige forbrug i mange år frem over vil reelt betyde at man bliver nødt til

jo let nok at love skattelettelser i øst og vest i det her tilfælde nok mest i øst men når det kommer til finansieringen

bliver der lavet mange konservative krumspring for at undgå at svare

skal betale for det her forslag hvem skal betale for de konservatives mange løfter om skattelettelser og fastfrysning af grundskylden lad mig så bare til sidst slå fast ligesom ministeren også gjorde det at vi jo allerede i dag har et loft over hvor meget grundskylden må stige

år i dag er reguleringsprocenten fastsat til maksimalt at udgøre syv procent samtidig må de kommunale skatter ikke stige under et og på den måde

endelig mener vi selvfølgelig også at der skal være en sammenhæng mellem værdien af grunden i virkeligheden

jeg har et konkret spørgsmål

bragte dagbladet politiken et interessant

han er gift med en sygehjælper

har altid stemt socialistisk som han siger

med til at bringe den nuværende regering til magten men han er forundret

står der her i titlen over at regeringen med stadig stigende ejendomsskatter er ved at beskatte ham og hans kone ud af det lille hus

østdanmark men der bor også lidt mennesker i østdanmark og brønshøj ligger

han har været medlem af en aktiv fagforening

alligevel lidt at regeringen jagter

det er meget de betaler for den lille grund han slutter så så af med at sige

sikkert at de kan blive boende i deres hus fordi regeringen lader ejendomsskatterne stige år efter år en typisk god

jeg forstå og måske en der benytter sig af de offentlige velfærdsydelser på nogle strækninger det er fire en halv milliard kr det konservative

vil tage ud af det offentlige system det er mange penge og det vil undre mig

også vil blive ramt af det så derfor virker det sådan lidt som om man man foregøgler folk at man kerer sig enormt meget om deres situation

vi bekymrer os meget over hvor finansieringen skal komme fra og det er det vi fortsat ikke får noget svar på

kan blive boende i deres bolig fordi regeringen sidder med armene over kors

ejendomsskatterne stige her har vi så keld og hans kone som bor i et lille hus som de selv karakteriserer det som

i brønshøj og de er ikke sikre på at de kan blive boende i deres bolig så der savner de jo et svar

svaret til de familier som ikke kan se at de kan blive boende i deres lejlighed eller deres hus fordi ejendomsskatterne får lov til at stige

er det selvfølgelig vigtigt at vi har en reguleringsprocent lige nu er den på syv procent som gør at man ikke kan have eksorbitante spring

fire en halv milliard kroner i vores offentlige kasse og det trækker de konservative lidt på skulderen af det synes jeg egentlig

de ekstra elleve milliard kr som skal bruges som følge at flere ældre man behøver ikke at skære ned noget man kan bare bruge af effektiviseringsmilliarderne

milliard kroner mere i den offentlige sektor det her forslag vil koste omkring fire milliard

hvis man blot nøjes med at bruge seksten milliard

minusvækst i det offentlige forbrug vi siger fra socialdemokratisk side

investere mere i vores fællesskab vi vil gerne

en beskeden stigning i de offentlige udgifter fordi vi tror at det er vigtigt for et ordentligt velfærdssamfund

det er rimeligt at finansiere de fire

milliard kr som det her koster ud

den investering man kunne lave i vores velfærdssamfund og i vores fællesskab og det er det jeg som socialdemokrat står for og det står vi fast på vi ønsker en stigning i de offentlige udgifter en beskeden

i dag er kommunerne der gør det

det stadig væk skal være kommunerne der skal fastsætte promillen

ændring at det tidligere var to tusind og tretten niveauet man skulle

i dansk folkeparti synes vi det er et ganske sympatisk forslag

uomtvistelig en problemstilling der er inde på livet

brian mikkelsen nævnte blandt andet eksemplet

med en pensionist som jo havde udfordringen med at huspriserne steg voldsomt det er uden tvivl en problemstilling som som betyder noget for

mennesker derude for det kan helt klart vælte en families økonomi med de høje grundskyldspromiller hvis man ser på udviklingen ser det jo ikke så positivt ud fremadrettet for i to tusind og fjorten var grundskylden

tusind og tyve det er da en ret drastisk stigning og derfor må man

en stabilitet da der så

det forslag som ikke umiddelbart er belyst

på to tusind og fjorten niveau men den vurdering findes jo ikke skal man så låse den fast på det niveau man har for to tusind og elleve vurderingen

enten for højt eller for lavt

ikke rigtig mening at man på nuværende tidspunkt snakker om en fastfrysning

så ville man jo låse folk fast på et forkert niveau enten for højt eller for lavt

ikke lige umiddelbart virker specielt hensigtsmæssigt som det er lige nu

andre løsninger man kunne bruge til at

løse op for den her problemstilling en kunne jo

indtil man nu vælger at sælge huset

har den høje grundskyld har de også haft høje værdistigninger så de har måske også en højere friværdi i huset

ikke ryger fra hus og hjem nu

mulighed for at kommunerne kan sætte grundskylden ned i hvert fald langt størstedelen

dyrt forslag der koster fire

anseligt beløb også i et statsbudget

så at det finansieres ved en lavere en lavere offentlig

sådan set ikke rigtig hvad det er i den offentlige

bare sige ja til at vi får en lavere offentlig vækst som bruges på det her område derfor kan vi ikke støtte forslaget men er indstillet på at

råd til at blive boende fordi ejendomsskatterne stiger

de kan se at den horisont som ligger foran dem

en lav rente så er der altså

hvor man betaler mere i grundskyld end man betaler i husleje

det håber jeg på at ordføreren trods alt kan se

en vis urimelighed i så derfor vil mit spørgsmål til til

de mange familier som vi kan se ikke har råd til at kunne blive boende i deres lejlighed eller deres hus dem må man jo trods alt også have en politisk interesse i fordi vi lovgiver altså for hele danmark og ikke kun for nogle teoretikere som mener at boligbeskatning

en situation hvor man har købt sit hus som en helt almindelig familie man har betalt sine skatter man betaler ejendomsværdiskat man har betalt grundskyld og alt muligt andet men alligevel oplever man at det stiger år efter år så mit spørgsmål til ordføreren er stadig væk om man ikke kan se det er urimeligt at man hvert eneste år bliver flået mere og mere i skat

fru pernille vigsø bagge fra

beskatningsmetode end beskatning af arbejdsindkomster hvilket i øvrigt er en kendsgerning som

af en lang række af landets økonomer blandt andet de økonomiske vismænd produktivitetskommissionen og nationalbanken

mere social retfærdig beskatningsmetode end udelukkende den proportionale indkomstskat vi ellers har i kommunerne som det

vk regeringen selv der allerede har lagt de promillemæssige rammer inden for hvilke den kommunale grundskyld opkræves vi kan læse i jyllands posten i dag

det mener et stort flertal af jyllands postens panel af økonomer hvert fald og herre brian mikkelsen udtaler sig selv i artiklen så herre brian mikkelsen

med alle de gode argumenter der er kommet imod det her forslag

tilkendegive en gang for alle at

så man ikke lægger mere i den udmærkede alliance vi har omkring det her forslag end der rent faktisk er i det der er ingen tvivl om at det her forslag vil føre til endnu mere ulighed det vil kraftigt favorisere boligejerne og føre til en skævvridning af boligmarkedet siden to tusind og to

er der jo i forvejen blevet givet store skattelettelser til boligejerne

det er jo så direkte asocialt at ville finansiere skattelettelserne til boligejerne her på samlet fire

milliard kroner gennem yderligere nedskæringer i den offentlige sektor det vil igen være velfærden det kommer til at gå ud over og konsekvensen

være endnu mere ulighed nu skal man jo ikke lade sig forvirre af at de konservative skubber ganske almindelige

lønmodtagerfamilier foran sig i det her projekt det er jo helt andre interesser de ønsker at varetage det er nemlig de rige boligejere med de dyre huse der får størst glæde af dette forslag i øvrigt

som de konservative nu fremstiller sig som de store forsvarere

rigtig positivt at venstre og dansk folkeparti ikke stemmer for her men det skal man jo heller ikke lade sig narre af venstres politik vil få de samme konsekvenser som det her forslag selv om metoden er en anden det er jo ikke gratis at give skattelettelser til de lave lønindkomster og finansiere det med grove nedskæringer i kontanthjælpen og nedskæringer i den offentlige velfærd det er i hvert fald ikke gratis for de mennesker det går ud over og det kommer til at gå lige så hårdt ud over almindelige lønmodtagere måske

end med det forslag der er lagt frem her vi erkender at der med de gældende regler kan opstå problemer for lavtlønsfamilier eller familier der bliver ramt af langtidsledighed eller sygdom for det er jo bestemt ikke sjovt at komme i den situation med de regler som

sammen med de andre partier i folketinget

forhold til dagpenge sygedagpenge kontanthjælp og så videre så det er jo bare et godt eksempel på at de konservatives omsorg for lavtlønsfamilier og almindelige lønmodtagere

når det kommer til stykket det er jo netop det der illustrerer at det er nogle helt andre interesser

tyve milliard kroner mere således at der er penge til at holde grundskylden i ro ellers må herre finn sørensen jo sige at tyve milliard

er en nedskæring i forhold til at bruge hundrede milliard hvornår er det ikke en nedskæring er

at det ikke er en nedskæring i forhold til at man kunne bruge

hele ejendommens værdi

så man betaler i forvejen skat af sin grund via ejendomsværdiskatten

det en grundskyld som lige beskatter grunden én gang til

ikke nok at beskatte grunden én gang vi skal beskatte den to gange siger

elsker grundskyld det betyder selvfølgelig at boliger hvor grunden fylder en stor del af den samlede ejendomsværdi kommer til at betale ekstra meget i skat i forhold til boliger hvor det ikke er grunden der trækker ejendomsværdien op men hvor det er andre gode faktorer har man for eksempel en lækker lejlighed ved københavns havnefront

udsigt ud over vand og måske helt over til sverige på en god

man kun af én gang hvis den der udsigt er to millioner værd så beskattes man kun af de to millioner én gang via ejendomsværdiskatten der er ingen ekstra udsigtsskat men hvis man bor

der gerne vil have græs under fødderne der gerne vil have mulighed for at sende lille peter ud at spille fodbold i haven eller lade lille peter lege i en

at besørge om aftenen inden man skal i seng

så skal man beskattes ekstra

i højere grad end dem der bor i lejlighed har jord de har så til gengæld noget andet som de synes er godt hvorfor er det rimeligt vi står her med den situation at om få år

et hus til en værdi af to million kroner blive beskattet dobbelt så hårdt som en lejlighed til en værdi af to million kroner glem alt om at de bredeste skuldre skal bære de største byrder det er dem med have der skal bære de største byrder den person som

har formentlig ikke flere penge end den person som køber en lejlighed til to million

beskattes dobbelt så hårdt af sin bolig hvor er rimeligheden i det hvorfor skal der diskrimineres mellem forskellige boligformer på den måde nogle har et ønske om at bo i lejlighed andre har et ønske om at have have hvorfor skal dem der har et ønske om at have have fordi de har stiftet familie og gerne vil

fuldstændig op om det her forslag som er

et lignende beslutningsforslag det er en integreret del af vores politik at grundskylden skal stoppes

himmelflugt det kan ikke passe at det er folk der bor i hus der skal betale for regeringens overforbrug af offentlige

i de kommende år i den offentlige sektor og det er især folk der bor i hus der skal betale de penge

handler som sagt om at det er dem med græs der skal beskattes ekstra der er et enkelt element i det her

af grundskylden fra kommunerne det kan vi ikke lige se det

og det er egentlig ikke noget vi støtter

men vi vil nu alligevel stemme for det her beslutningsforslag bare fordi det er kastet op til debat

sektor når man har et udgiftsstop så det er der vi finder pengene

ved at der ikke bruges ekstra penge i den offentlige sektor som jeg tidligere har sagt i debatten her

i stedet for at bruge tyve milliard kroner ekstra i to tusind og tyve skal nøjes med at bruge femten en halv milliard kroner ekstra

der var en lang svada om alle ulyksaligheder som følge af grundskylden i danmark og at vi

har en en grundskyld derfor kunne jeg godt tænke mig nu vil man jo

kun fastfryse den og kun i to tusind og fjorten priser det er det ambitionsniveauet rækker til om ordføreren vil

et forsvar for det koncept at vi har en grundskyld i dag jeg hørte det lidt som en dobbeltbeskatning af helt almindelige mennesker osv

men altså det vi går til valg på er en fastfrysning af grundskylden det andet er noget vi kan tage op

være de første fem og tyve milliard kroner

og grundskyld hvis man derimod bor i enfamilieshus skal man sættes ned i den nye ejendomsværdiskat

men det er kastet ud til åben debat på et tidspunkt må der være nogle partier herinde

med tre og tyve procent det er helt almindelige familier som bliver ramt af noget så irrationelt som at grundskylden stiger år efter år med syv procent oven på syv procent det er helt almindelige familier der har betalt deres indkomstskatter deres moms som har betalt alle mulige andre

har betalt for deres bolig

og som også har betalt deres grundskyld men alligevel oplever man at specielt regeringen og desværre også borgerlige venner svigter boligejerne i danmark alligevel oplever vi at man ikke i folketinget tager et ansvar for de seks ud af ti danskere som bor i egen bolig

man svigter helt almindelige familier hvad enten det er pensionisten som har boet to og fyrre år i sit hus i brønshøj som jeg nævnte før og som måske ikke kan blive boende eller det unge

som har købt en lejlighed og som heller ikke har råd til at blive boende på grund af de stigende ejendomsskatter

det er et svigt af dimensioner i folketinget lader man bare stå til man lukker ørerne man lukker øjnene og krydser fingre for at det nok skal gå det hele mens det hele kan vælte omkring regeringen i de næste

et politisk ansvar for at familierne kan blive boende i deres bolig og ikke forholder sig til alle mulige teoretiske argumenter om om en boligboble

det er godt at man laver boligbeskatning i stedet for indkomstbeskatning

selvfølgelig kan man gøre begge dele

spørgsmål om enten eller vi har i vores to tusind og tyve plan foreslået at man fjerner topskatten at man hæver beskæftigelsesfradraget at man sænker selskabsskatten til femten procent og en lang række andre tiltag for at gøre landet mere konkurrencedygtigt for at

samtidig med at vi fastfryser grundskylden nominelt hvorfor gør vi det det gør vi ud fra et værdimæssigt spørgsmål

at husejere skal betale så stor en del af festen for det som specielt sr regeringen lagde op til med den offentlige

at vores venner i venstre og dansk folkeparti lægger op til den samme forbrugsfest for man lægger jo op til her at boligejerne skal betale for offentlig vækst i stedet for at sige som vi mener fra konservativ side at man skal have et udgiftsstop

på den måde kan vi finansiere at vi får vækst at vi får konkurrenceevnen tilbage i det danske samfund og at vi behandler folk ordentligt og anstændigt retfærdigvis skal

støtter forslaget jeg har også lagt mærke til at man tidligere ude at foreslå noget tilsvarende

et spørgsmål om hvem der har monopol på hvad i den her henseende

spørgsmål om at være rimelig og retfærdig og også ordentlig for hvad er situationen også

tager en almindelig familie i for eksempel københavn

situationen den at de udgifter den helt almindelige familie

i husleje for at bo i sit hus

jo accepteret fra sr regeringens side og desværre accepterer venstre og dansk folkeparti det også altså

det må vi jo dyrke noget mere at man fik flyttet en meget stor del af boligbeskatningen fra ejendomsværdiskatten over til grundskylden

fordi man kunne lade grundskylden løbe løbsk i forhold

vi nødt til at sige at her må nok være nok

til at stoppe den fest som altså handler om at man

går ind og plukker boligejerne for penge

det godt være at man som den socialdemokratiske ordfører bare siger at

som bor der synes at det det måske nok er et problem for dem men

derfor er det ikke et spørgsmål om hvor i danmark

og behandler folk ordentligt i et demokratisk retssamfund derfor er vores appel

vi vinder valget sammen og får en borgerlig regering

boligejerne og sikrer at de for det første kan blive boende for det andet

i nogle henseender vender tilbage til god gammeldags klassisk

spørgsmål om at vi bliver nødt til at gribe ind nu så vi ikke oplever at folk bliver nødt til at flytte fra deres hus og hjem at vi griber ind i tide og at vi prioriterer det her område langt højere end vi har gjort ved at sikre at grundskylden ikke får lov til at stige i kroner og øre

kigger på den offentlige udgiftspolitik fra to tusind og elleve

måske til overraskelse for den radikale ordfører og i hvert fald for den socialdemokratiske ordfører

økonomisk uansvarlige og for at ville bombe velfærdssamfundet regeringen lægger op

nulvækst kan vi altså finansiere at boligejerne bliver boende i deres bolig samtidig med at vi gør samfundet mere konkurrencedygtigt

men som har set sig sur på boligejerne

set selv om men men her handler det om noget grundlæggende noget rimelighed i at sikre

er boligejerne som skal betale festen ved at deres boligskatter stiger år efter år efter år og der sætter vi altså

nu må vi sikre at boligejerne ikke kommer til at betale en krone eller en øre mere i boligskat

man da håbede at vennerne i den blå blok ville ville være med på at overveje måske at gå i den her retning hvis det konservative

man har lagt frem nu og hvis man virkelig taler om den her borgerlige anstændighed kræver at den skal gennemføres så forstår jeg ikke hvorfor man ikke kræver det her som en del af et borgerligt flertal efter et eventuelt valg

år efter år da vi selv sad i

regering vk regeringen gik vi til valg på skattelettelser det fik vi gennemført

syv en halv procent af marginalskatten vi fik hakket

dele af selskabsskatten vi fik gennemført en masse gode ting som vores venner

blandt de andre borgerlige partier var imod på det tidspunkt

blev gennemført alligevel så når vi siger noget får vi

boliggæld overstiger hvad huset reelt set er værd så er det svært at slippe af med

noget boligskat dér i form af grundskyld

lægger regeringen op til en vækst i det offentlige forbrug

vi vil så bruge de fire milliard

kroner i sidste ende i

på på at sikre at boligejerne kan blive boende i deres bolig

blev grundskylden nedsat i flere af de konservative kommuner men det må jo være op til dem selv det er otte og halvfems kommuner

ude i nogle af kommunerne så de konservative kommuner er dem der har den laveste grundskyldspromille af alle kommuner uden undtagelse